skatteudvalget har afgivet beretning om initiativer mod sort arbejde beretningen vil fremgå af

den første oktober to tusind og seksten

besvarede selv klagen hvilket blev noteret i valgbogen social og indenrigsministeriet har derfor præciseret over for rigsombudsmanden at den foreskrevne procedure for klager over folketingsvalget er at klager skal sendes til social og indenrigsministeriet med rigsombudsmandens bemærkninger ministeriet videresender herefter materialet til folketinget udvalget til valgs prøvelse har i et brev til social og indenrigsministeriet anerkendt at ministeriet har præciseret den korrekte procedure for valgklager over for rigsombudsmanden i grønland udvalget har behandlet sagen i et møde den endelige opgørelse viser ligesom den foreløbige opgørelse at aaja chemnitz larsen og aleqa hammond er valgt som medlemmer af folketinget for grønland der er i den endelige opgørelse foretaget enkelte ændringer i forhold til den foreløbige opgørelse ændringerne

der er ikke over for udvalget rejst berettiget tvivl om de udpegedes valgbarhed herefter kan jeg på udvalgets vegne afgive følgende indstilling den godkendelse der blev foretaget den tredje juli to tusind og femten på baggrund af rigsombudsmanden i grønlands foreløbige opgørelse af valget

det siges det handler om at udvikle det danmark vi tror på om at løse de udfordringer vi står over for om at gøre danmark dygtigere rigere og mere retfærdigt i det danmark vi socialdemokrater tror på

har muligheder uanset hvor i landet man er vokset op og uanset hvor rige eller fattige ens forældre er

har hver enkelt kvinde eller mand for den sags skyld samme frihed til at vælge

handler dog om noget helt andet den såkaldte helhedsplan handler om at gennemføre dyre personskattelettelser og lette skatten for dem der tjener mest

derfor ikke sikker på at vi deler den

er det fordi vi ikke lytter til de samme mennesker når jeg skal have fornemmelse af hvad det er for nogle konkrete problemer vi har ude i landet så lytter jeg hellere til en som bent jensen fra guderup på als bent jensen ejer fabrikken linak som han har haft stor succes med og for bent er drømmen

lade den virksomhed forblive i danmark og danne en erhvervsdrivende fond der kan sikre at den forbliver på danske hænder ikke at sælge ud og rejse med formuen til schweiz det har også stor betydning for en som hanne hanne er ansat på linak hun er tillidskvinde for de ansatte på fabrikken hun har tryghed i at hun og de resterende fabriksarbejdere kan blive på deres arbejde til de går på pension når jeg læser i regeringens

ser jeg ikke nogen steder at der er blevet lyttet til de folk

nemlig udsigt til at de rigeste får klækkelige skattelettelser faktisk

nogen anden indkomstgruppe og hvad kan der ikke ske når herre anders samuelsen og dennes rådgivere fra saxo bank kommer i audiens hos statsministeren hanne nede på fabriksgulvet må derimod tage til takke med en noget mindre indkomststigning nå ja så skal hun og hendes kollegaer

øvrigt også lige gå en halv år senere på pension så en bankdirektør har endnu flere penge at drikke champagne for på sin private ø nu ved jeg godt at mine gode kollegaer fra venstre sidder klar dernede med velforberedte spørgsmål og lur mig om ikke en eller to har tænkt sig at spørge hvor

fremlagt en større pakke initiativer der direkte kan indgå i forhandlingerne om en to tusind og fem og tyve plan så vil vi altså et mere retfærdigt danmark hvor alle danskere er sikret gode muligheder for et godt liv og derfor skal vi styrke velfærden og sikre en velfungerende offentlig sektor god ældrepleje sundhedsbehandling i verdensklasse og gode uddannelser det er en forudsætning for at vi kan opretholde vores velstand

forudsætning for at vi har frihed til at skabe os det liv vi ønsker at leve for uden et stærkt fundament falder huset sammen det er muligt at gennemføre disse prioriteringer inden for det råderum på knap fyrre milliard

vores tilgang til forhandlingerne er på den måde mere simpel end regeringens vi mener ikke at dansk økonomi har brug for en dyr personskattereform hvis vi fravælger dyre personskattelettelser særlig lettelser i topskatten

forsvinder behovet for eksempelvis regeringens forslag om at skære ned i suen og hæve pensionsalderen for danskerne i halvtredserne der allerede er nedslidte lad os koncentrere os om at prioritere råderummet på knap fyrre milliard kroner til at løse de reelle udfordringer vi står over for frem for at forringe pensionsalderen for at finansiere topskattelettelser vi socialdemokrater er klar til at løse udfordringer og til at lave en

samlet aftale der skaber tryghed om danmarks velfærdssamfund ud over

ambitionerne om at gøre danmark dygtigere rigere og mere retfærdigt står vi selvfølgelig også med nogle klare pligtopgaver som skal løses psoen ejendomsvurderingerne og genopretning af skat så vi igen får et effektivt og velfungerende skattevæsen som danskerne har

men vi mener også at de to forløb hænger uløseligt sammen vi har ikke tænkt os at lave en aftale som alene har til formål at sørge for at et vist sæt stålsatte øjne kan blinke igen og da slet ikke at det er den studerende der skal betale med sin su eller hanne på fabriksgulvet der skal arbejde en halv år længere for at det kan lade sig gøre

stadig til gode at høre hvilke udfordringer

regeringen forestiller sig at den løser med topskattelettelser

ikke mangel på kvalificeret arbejdskraft eller den pressede velfærd eller den haltende produktivitet eller det skævvredne danmark regeringen vil hjælpe tværtimod jeg trøster mig dog lidt med at det for herre anders samuelsen og liberal alliance ikke længere handler om økonomi men om værdipolitik når

bliver et religiøst kald at sænke topskatten for de allerrigeste er så liberal alliances valg hver mand sin tro som man siger jeg tror dog at de fleste danskere uanset tro er opdraget med værdier som næstekærlighed det er nok en af de ting som i øvrigt er med til at gøre danmark til et stærkt velfærdssamfund jeg slagter i hvert fald meget gerne liberal alliances hellige ko i dette

det store flertal af danskerne har tydeligvis indset at topskattelettelser hverken løser vores udfordringer eller gør danmark til et bedre sted at bo et farvel til den hellige topskatteko tror jeg i øvrigt er et klogt skridt i retning mod en bred politisk aftale der fremtidssikrer danmarks velfærdssamfund inden for det råderum på knap fyrre milliard

er en lang

er sådan set

regeringen

man bedre konkurrenceevne det gør man desværre ikke i danmark

ingen tvivl om at vi skal have løst

en anden ting som har ligget og ventet på os og som har ligget rigtig længe er boligbeskatningen der er ingen tvivl om at det er en bunden opgave

vi har længe haft et boligbeskatningssystem som ikke har fungeret optimalt

se at nogle betaler for meget men der er desværre stor gruppe som betaler for lidt hvis ikke vi får løst udfordringen

vi skabe for stor usikkerhed på boligmarkedet og det vil ikke være godt for det opsving som vi

få styr på det er også en del af det vi skal

ikke sådan at der ikke er noget at tage fat på her i efteråret

synes vi også det er positivt at regeringen er kommet med et idékatalog med rigtig mange forslag på rigtig mange områder også i forbindelse med finansloven for to tusind

egentlig diskuteret og hvad er der blevet diskuteret de sidste fjorten dage

på dagsordenen fra nu af

frem til jul og for den sags skyld også efterfølgende

parti der mener at skatten skal være så høj som mulig vi mener faktisk det skal kunne betale sig at arbejde

de penge folk tjener ude på det private arbejdsmarked og andre steder

set også at vi har et samfund der er velfungerende vi ønsker også at vi har et velfærdssamfund som vi kender i

livsforlængende medicin vi er for rigt et samfund til at have den diskussion derfor

vi velkommen der er behov for en lille moderat vækst i det offentlige forbrug for at kunne opretholde det velfærdssamfund som vi kender i dag og som vi jo alle sammen bryster os af at

altid det gør vi fordi det er en bombe under vores velfærdssamfund hvis man læser det konvergensprogram som regeringen kom med

at det er en af de største udfordringer også efter fem og tyve

kommer på passiv forsørgelse og det er livsvarigt

fem og tyve planen en anden ting som også

så har vi altså en ret stor udfordring når vi har et skattefinansieret velfærdssamfund

sat nogle penge af til det spørgsmålet er egentlig bare

er massiv og der er ingen tvivl om at man skal have optimismen og gejsten tilbage i skat men vi skal så sandelig også have et regelsæt og nogle medarbejdere der arbejder for at vi selvfølgelig kan have det velfærdssamfund

folkeparti også går til forhandlingerne med

grænsekontrol vi har aldrig ultimative krav

på grænsen så hjælper vi selv og så sandelig også de mennesker

det er jo paradoksalt at man kan komme

kilometer væk ikke fra europa ende ved den danske grænse

man har dog været igennem en del sikre lande

er nået til den dansk tyske grænse

har en permanent grænsekontrol en sikker grænsekontrol

der fik de dyre biler nu var det også de rige der fik lov til

også når man kører fra provinsen og ind til byen hvor arbejdspladserne er derfor så vi gerne

og så videre der er ingen tvivl om

dansk folkeparti at vi kan se at den sidste lempelse

til at tage diskussionen om bilafgifter overordnet set

finansloven

mål om ikkevestlig indvandring og grænsekontrol vi går til forhandlingerne fem og tyve plan med et åbent sind og der er ingen tvivl om

tror måske ikke at den løsning der er

godt

få et

jo for så vidt godt at vi lever længere og længere vi har færre erhvervsaktive vi har faldende indtægter og stigende udgiftspres på de offentlige kasser i hvert fald hvis vi ingenting gør men

kan vi faktisk fremtidssikre vores land og gøre os rigere både økonomisk og socialt gør vi ikke noget nu ja så skal vi

hårdere fat på et senere tidspunkt så kan man selvfølgelig sige behøver regeringen overhovedet

fem og tyve plan næh det gør vi vel sådan set

fem og tyve plan er der ikke nogen der beder

det ville ikke være specielt ansvarligt over for den kommende generation derfor vil

kvittere for måden som rigtig mange partier her i folketinget har taget imod planen på både finansloven men også

fem og tyve planen selvfølgelig er vi forskellige partier det er jo derfor vi er ja i forskellige partier vi er også forskellige i blå lejr

til rød lejr men jeg tror alligevel der er en fællesmængde når vi kigger godt efter og kigger lidt ud over den sådan politiske andedam jeg tror egentlig ikke der er noget flertal for noget som helst punkt isoleret set i vores to fem og tyve plan

set at der godt kan skabes en fællesmængde netop hvis man kigger på det i en helhed og ikke bare kigger på det punkt for punkt jeg har selvfølgelig noteret mig at

eksempelvis liberal alliance har nogle meget markante og dygtigt kommunikerede og vigtige synspunkter på skatteområdet jeg deler ambitionen

vi får sænket vores skatter for arbejdsindkomst både i

et arbejdsmarked og et skattesystem hvor der er omkring ethundredetusind mennesker som har en meget lille gevinst ved i det hele taget at være i arbejde vi har en høj skat i danmark

i forhold til hvad vi ellers kunne have fået og dermed også de investeringer og de indtægtskilder som vi jo alle sammen tørster efter

i velfærdssamfundet efterfølgende jeg noterede mig også at det konservative folkeparti har nogle godt kommunikerede stærke synspunkter også langt hen ad vejen rigtige synspunkter på bolig og

skatteområdet hvor de konservative kan se at der er nogle udfordringer i forhold til at

der skal være mere tryghed der skal være mere fairness omkring boligejernes økonomi er jeg fuldstændig enig med det konservative folkeparti i jeg

dansk folkeparti har nogle markante synspunkter og også de dygtigt kommunikerede

jeg deler at vi skal passe godt på vores land

mange elementer for tilpasning af udlændingeområdet blandt andet en nødbremse men også at vi satser yderligere og historisk meget på

det synspunkt men også prioriteret det med midler fordi det kræver jo selvfølgelig midler tingene hænger jo sammen men det gode ved det er jo at alle partierne

kommet ud med deres hovedbudskaber men de er så kan jeg berolige med adresseret i et eller

skal ses nemlig som en samlet plan og ikke bare et isoleret skatteudspil eller udlændingeudspil eller arbejdsmarkedsudspil men en samlet helhedsplan for danmark en plan der kan gøre danmark rigere og stærkere til kommende generationer der er jo så derfor forskellige byggeklodser i vores plan det tror

det bedre skal kunne betale sig at arbejde at vi skal have lavere skat på arbejdsindkomst og lad mig lige i den forbindelse bare nævne proportionerne

lægger op til at bruge tre kroner på at sænke skatten på de lave indkomster og ikke den her meget synes jeg fortegnede diskussion der har været ført at det

med fokus i vores udspil på de lave indkomstgrupper men hvor vi også har fokus på dem som betaler lidt mere som vi i den grad også har brug for i vores samfund gør en indsats lægger deres arbejdskraft i danmark

og halvtredstusind i beskæftigelse i de kommende år

på erhvervsområdet gøre rammebetingelserne bedre og mere attraktive for at skabe de job i danmark i stedet for eksempelvis i tyskland eller polen eller andre steder hvor vi har set det i de senere år vi har en byggeklods

øge råderummet ikke bare have det nuværende råderum

være noget til kommende generationer også kommende generationers politikere at lave politik ud fra så vi øger råderummet men vi

der er en stor reserve netop til uforudsete udgifter

til netop investeringer i det ekstra råderum vi så kan skaffe investeringer i vores kernevelfærd inden for sundhedsområdet inden for ældre og børneområdet uddannelse men også i forhold til sikkerheden for vores befolkning for politi beredskab forsvar skal have ekstra ressourcer sådan at vi i den urolige verden vi lever i kan føle os trygge herhjemme der skal være

vi har som sagt en nødbremse og nærområdeindsats

robust su system og så endelig og det synes jeg

byggeklods lægger vi også op til en diskussion om

vi kan få flere med som i dag ikke sparer op til deres alderdom

minimere den ulighed der er mellem dem der i dag ingenting har ud over den grundsikrede pension og så dem som via arbejdsmarkedspensioner og andet får en stor

til deres pension jeg vil sige det sådan

er på min alder vil kunne huske den

navnkundige fodboldkommentator svend gehrs da han i forbindelse med danmarks landskamp i mexico nitten seks og firs da vi spillede mod uruguay udtalte de navnkundige ord det er genialt det der og hvornår var det han sagde det

jo det gjorde han dengang michael laudrup driblede med bolden udenom ikke bare en men to eller tre forsvarsspillere derefter uden om målmanden og så scorede han et mål som sikrede danmark en sejr af historiske dimensioner det var modigt af laudrup

uden om de her forskellige forsvarsspillere det var svært han skulle holde balancen det krævede også dygtighed det krævede mod og overblik ikke bare hen til den næste forsvarsspiller men hele vejen hen til målet jeg kan godt se nogle paralleller til det vi har gang i her

det kan man sige og derfor ville

lidt kvalificeret modspil og det håber jeg og tror

vi får når vi kommer ind i forhandlingslokalet for alvor og røgen har lagt sig lidt efter sådan de første lidt tumultariske dage her er vores plan nødvendig ikke nødvendigvis men den er ansvarlig og derfor vil jeg

med til at lave en plan så jeg kan sige til mine børn og deres generation at min generation lagde til vi trak ikke fra vi brugte ikke af deres generations muligheder for at øge vores egen nydelse her og nu

jeg vil gerne lave en helhedsplan ikke bare for næste år men for næste generation en plan for et stærkere danmark og det håber jeg faktisk at

de enkelte

de

at

hvad det

med

mulighed for at få en skatterabat når man så kommer ind på arbejdsmarkedet

jo

som

herre pelle dragsted siger

de skal vokse op i et mere ulige samfund hvor det danmark som jeg tror rigtig mange af os holder af

til bunden er under forvandling til et samfund hvor vi har fattige mennesker midt i rigdommen

mennesker der lever i fattigdom de skal vokse op i et samfund hvor straffen for at blive arbejdsløs altså for at få en fyreseddel uforskyldt er hårdere

arbejdsulykke eller af kronisk sygdom

man hægtet permanent af velstandsudviklingen i samfundet

de skal indstille sig på at arbejde mange flere år før de kan trække sig tilbage uanset om de starter tidligt

i et velfærdssamfund som er mere og mere gennemhullet jeg hørte her til morgen

i radioen hvordan vi allerede nu

situation hvor sygeplejersker går hjem fra arbejde med ondt i maven fordi de måske lige har kunnet klare det mest nødvendige

eller få taget en ordentlig snak med de pårørende og det er kun starten hvis den her plan bliver gennemført

hvordan kan man kalde det her for en fremtidssikring hvordan kan man sige at det her skaber et bedre liv for vores børn det forstår jeg ikke

er besynderligt er jo at vi er rigere i dag end vi var da jeg var ung

hvorfor skal vores børn så vokse op med færre rettigheder

med dårligere su med dårligere tryghed når man bliver ramt af arbejdsløshed selv om samfundet er blevet rigere i mellemtiden det giver da ingen mening

der skal nye reformer til og flere skatterabatter til de rigeste i samfundet

for det er jo i virkeligheden den rene tilståelsessag nu har danskerne gennem mere end et årti lagt ryg til en uendelig række af reformer pensionsreform efterlønsreform førtidspensionsreform dagpengereform sygedagpengereform fremdriftsreform kontanthjælpsreform en to og tre selskabsskattelettelser marginalskattelettelser og sådan kunne jeg blive ved

til at vokse i samfundet til gavn for os alle sammen nu kommer statsministeren så og fortæller os at vi har en vækstkrise

politikerne herinde gik reformamok det er da en tilståelsessag

at deres politik at hele rækken af reformer ikke har leveret på hvad de lovede at alle de ofre som danskerne har bragt

og mere utrygt for almindelige mennesker der burde sidde et flertal herinde

minsandten og beder om mere af det samme om flere skattelettelser til de mest velhavende danskere om flere reformer der skal motivere danskerne til at arbejde mere

at spørge mig selv hvor dumme tror de egentlig at danskerne er

med tanken om at den her plan rent faktisk

vækst at flere af de samme reformer som hidtil ikke har virket skaber vækst er det så prisen værd vil vi acceptere et mere ulige uddannelsessystem vil vi acceptere at mennesker i danmark skal leve i fattigdom vil vi acceptere at folkepensionister og førtidspensionister skal gøres fattigere og at syge mennesker mishandles i vores kontanthjælpssystem

en regning til børneværelset mens man sløjfer vindmøller

den finansieringsmodel som har været central for at danmark er førende grøn økonomi i verden

hvis vi ikke har en jord man kan leve på det dér er ikke fremtidssikring det er et gevaldigt fremtidssvigt

den vil betyde at mine børn skal vokse op i et samfund der er mindre trygt for almindelige lønmodtagere i et samfund hvor der er færre rettigheder end i dag i et samfund hvor vores natur vores drikkevand vores åer og fjorde og skove

og hvor klimakatastrofen er rykket tættere på

den bringer os ikke fremad den bringer os tilbage og det er ærgerligt

i den grad brug for at tænke på fremtiden i de

der bestemmer hvem der får hvilken uddannelse et samfund hvor man ikke skal være bange for at blive ramt af arbejdsløshed eller sygdom eller for at blive gammel fordi man ved

et samfund hvor vores sygeplejersker vores socialrådgivere og vores pædagoger og alle de andre offentligt ansatte kan gå stolte og glade hjem fra arbejdet fordi de har kunnet levere en service

sammen med brugerne et samfund

kultur naturen kreativiteten de stærke fællesskaber mellem mennesker alt det

betyder noget for os får meget mere plads i vores liv

også i den politiske debat når vi skal bedømme om

mere tid til det liv der ligger uden for arbejdslivet tiden med vores

med vores forældre når de bliver gamle og et samfund hvor der også er plads til at man faktisk har et liv efter arbejdslivet før man er fuldstændig slidt

et effektivt land

veluddannet land vi kan godt hvis vi vil hvis vi tør tænke nyt i stedet for at køre ad den samme vej som vi har kørt ad indtil nu og som ikke har virket i enhedslisten står vi hundrede procent parat til at være med til at skabe sådan en plan for fremtiden men det grundlæggende er at den skal få os fremad til et bedre liv for vores børn ikke tilbage til noget

ikke

er de

dem der i

at

se at

vejen her men regeringen går ikke langt nok især

kigger på skatten på arbejde ville vi i liberal alliance kunne gøre det bedre end regeringen gør det lad mig lige kort skitsere hvad det er vi foreslår om skatten på arbejdsindkomst vi mener at der ikke skal betales skat af de første fireogfirstusind

man tjener om året eller syv tusind kroner om måneden det vil give en skattelettelse på cirka

kroner til alle i arbejde vi mener ud over det at der skal være en

skat på fyrre procent på al indkomst der overstiger fireogfirstusind kroner om året det er vores politik og inden venstrefløjen helt rituelt beskylder os for ikke at ville lade de bredeste skuldre bære de tungeste byrder

er der lige lidt fakta jeg må ridse op for jer hvis man sammenligner to personer med en indkomst på henholdsvis tohundredetusind kroner om året og to million

om året så vil den person der tjener to million kroner om året med liberal alliances skattepolitik betale seksten gange mere i skat end den person som kun tjener tohundredetusind

den person der tjener ti gange så meget

betale seksten gange så meget i skat det er især et resultat af

er skruet sammen i dag betaler den person

en indkomst på to million kr ikke seksten gange så meget i skat som den person

på den riges skattebetaling og den knap så riges skattebetaling med liberal alliances system end der er med det skattesystem

den person der tjener to million kr seksten gange så meget i skat som den person der tjener tohundredetusind

betaler den person der tjener to million

forstummer vel nu al snak om at liberal alliance ikke vil lade de bredeste skuldre

hvordan vil vi så nå derhen

når vi kigger på regeringens

og fem og tyve plan konstaterer vi desværre at regeringen ikke fører den politik som venstre gik til valg på venstre gik til valg på at den offentlige sektor i danmark som i forvejen er en af verdens dyreste ikke skulle være endnu dyrere i stedet skulle pengene bruges til at lette skatten i bunden vi kan nu konstatere at regeringen ønsker at øge det offentlige forbrug

i det forgangne år har fået helt andre prioriteter nu er det meget vigtigere at den offentlige sektor som i forvejen er en af verdens dyreste bliver endnu dyrere end at skatten lettes i bunden hvis vi

forbrug med til skattelettelser i bunden så kunne vi nå dertil at ingen betalte en krone i skat af deres lønindkomst af de første fem tusind

de tjener hver måned eller af de første tredstusind

hvert år ikke en krone

kommer en kroner mere i statskassen fordi der går økonomisk aktivitet tabt som man ville have fået indkomst af i statskassen fra andre skatter og afgifter end topskatten hvis man ikke havde den

i statskassen det er ikke en god forretning

det er som fatter der går til markedet og bytter en ko til rådne æbler det skal vi ikke gøre og det her er endda finansministeriets tal og de er forsigtige vismændene siger

et stort rundt nul nul kroner i statskassen fordi topskatten ødelægger så meget økonomisk aktivitet at indtægten fra andre skatter og afgifter falder tilsvarende der er ikke nogen ekstra penge i statskassen som følge af at vi har topskat siger

hvad topskatten bidrager med i samfundet der er blevet snakket meget om usikkerhed

men der er ikke usikkerhed om at det vil gavne samfundsøkonomien hvis vi letter topskatten den eneste usikkerhed der

hvor meget det vil gavne samfundsøkonomien hvis vi letter topskatten

fra aarhus universitet fra vismandsinstitutionen

som siger at der er nul effekt det laveste bud er at halvtreds procent af topskattelettelsen kommer i statskassen alligevel

bedre økonomi i samfundet der er

man vil hive gamle travere fra venstrefløjen jesper jespersen

ved sænkningen af registreringsafgiften da vi forhandlede finansloven sidste år gjorde vi det på baggrund af en økonomisk redegørelse der sagde

tusind og seksten ville komme nitten milliard kroner i statskassen fra registreringsafgiften vi forhandlede med det budskab fra finansministeriet at det hvis vi sænkede registreringsafgiften

nitten milliard kroner fra registreringsafgiften men noget i omegnen af atten

at vi har fået

milliard kroner i statskassen i to tusind og seksten hvis skønnet nu holder

som forudsat før vi sænkede registreringsafgiften men nu siger man at

milliard kroner i statskassen altså en milliard kroner mere end man gættede på før vi sænkede registreringsafgiften

danskerne har jo taget imod registreringsafgiftslettelsen ved at gå ud og købe nogle større og mere sikre biler

flere familiebiler med plads til hele familien og også en barnevogn og det

der er resultatet så er min tid udløbet jeg vil bare sige at vi forventer gode forhandlinger vi synes godt om de meldinger der

fra venstre og vi forventer også gode meldinger fra konservative vi tror at det vil gå

med

så vil lave

udelukkende

det

kommer

over socialdemokraterne har

at tage

tre bundlinjer hvordan man lever op til fns bæredygtighedsmål og hvordan vi får implementeret parisaftalen i danmark men det fokus har

fokus på den økonomiske bundlinje

fuldstændig fraværende fokus på kloden og

klimaet og på hvilken verden vi ønsker at give videre til vores børn og børnebørn og den giver det indtryk at regeringen i virkeligheden opfatter økonomien som målet og ikke som midlet til at opnå de forbedringer vi ønsker for vores fremtid

regeringens finanslovsforslag og når jeg hører statsministeren fremlægge sin

bekræftet i at der mangler nytænkning at der mangler mod og at der mangler visioner for dansk politik der bliver skruet på de håndtag vi kender og vi bevarer det vi allerede har

suen og der er forslag om

og at vi skal kunne reducere

hvad gør man så med de penge man får ud af det ja dem giver man så som skattelettelser til de højtlønnede og som skatte og afgiftslettelser til erhvervslivet

det gør man jo for at bevare det vi allerede har for at passe på danmark som regeringen siger

vi skal ikke nøjes med at bevare vi skal forandre vi skal forny og vi skal forbedre

store kriser som vi ser ikke kun udfordre danmark men hele verden og som vi

det er sådan vi reelt passer på danmark og på resten af vores klode

gå ned i konkurrencestatens maskinrum og skrue lidt på nogle af knapperne som vi har set det gjort før og som også ligger implicit i

vi skal opfinde en balancestat i stedet for en konkurrencestat fordi der er brug for mere tillid og mindre kontrol i den offentlige sektor og fordi vi har behov for fokus på de tre bundlinjer miljøet den sociale bæredygtighed og økonomien vi skal skabe

økonomisk socialt og miljømæssigt skal være mere bæredygtigt vi skal sænke skatten på arbejde og hæve den på bolig formue forurening og finansielle transaktioner vi skal udvikle en helt ny økonomisk tænkning hvor vi går fra kassetænkning til menneske og miljøtænkning fordi vækst og velstand ikke skal skabes på bekostning af mennesker og miljø

at fordele arbejdet mere solidarisk iblandt os og få reduceret den stress der er i befolkningen og sørge for at familier kan få arbejdsliv og fritid til at hænge sammen

er de visioner der skal tage hensyn til helheden og dem savner jeg i den her såkaldte

klimakrisen med planen og at vi ikke implementerer

klimakrisen udgør suverænt den største trussel mod samfundet og planeten og det tror jeg faktisk

for alternativets politiske leder herre uffe elbæk under en spørgetime i folketingssalen den nuværende situation med stigende temperaturer flere naturkatastrofer og stadig større mangel på ressourcer understreger

vi skal begynde at handle

og fem og tyve plan og faktisk

afskaffe pso ordningen som vi ved vil medføre en merudledning på cirka tre million

fuldt ud regeringens ret til at prioritere anderledes men når man præsenterer en ti årsplan som en helhedsplan

man fuldstændig ignorerer klimakrisen som er den største trussel mod planeten og samfundet

at det svarer til at stå i et brændende hus og diskutere farven på gardinerne i stedet for at slukke ilden

så vil jeg komme til det positive og det er at der er lagt op til at forbedre forholdene for de danske iværksættere

og fem og tyve planen dog i lidt modificeret form men det synes vi er rigtig positivt det gælder for eksempel forslaget om at det skal være lettere som privatperson

og det gælder også forslaget om at der skal være et højere skattefradrag for folk som investerer i

vi havde håbet det havde været mere ambitiøst og vi vil gerne levere input til hvordan det kan blive endnu mere ambitiøst men det er en start og det er vi rigtig glade for men samlet set indeholder

planen og finanslovsforslaget forringelser på den sociale og den miljømæssige bundlinje så samlet set synes vi den giver et minus som danmark ikke kan være tjent med så jeg vil afslutte med at sige at jeg synes at for at man skal kunne kalde det en helhedsplan

skal der være taget hensyn til de tre bundlinjer den miljømæssige den sociale og den økonomiske og i den her plan er der primært

tusind

når vi når til to tusind og fem og tyve sådan at vi får råd til at investere i vores fremtid helt konkret vil vi gerne allerede næste år afsætte en milliard kroner ekstra til børn og uddannelse til daginstitutionerne til folkeskolen til ungdomsuddannelserne til universiteterne

og så videre og så videre det vil vi også gerne gøre i to tusind og atten

og tyve sådan at vi i to tusind og fem og tyve kan investere ni

end vi kan i dag samtidig lægger vi op til at fortsætte den grønne omstilling som også er en del af det at give et godt danmark videre vi er nummer et i verden fordi vi har lavet en grøn omstilling der ikke bare er ambitiøs men som også har ført til lavere priser på el og som har bevist at det at lave økonomisk udvikling ikke står i modsætning

være bæredygtig tværtimod den udvikling skal vi selvfølgelig fortsætte ligesom vi afsætter midler

midler til en lang række indsatser som skal benyttes

basale velfærdsydelser

som det har været debatteret i medierne i dag at vi ikke ønsker at bidrage til at gennemføre de forringelser for verdens fattigste for danmarks fattigste familier som jo sammenlagt betyder at syv tusind børn i danmark kommer under fattigdomsgrænsen ikke alene er vi imod de fattigdomsydelser altså integrationsydelsen loftet over kontanthjælp og optjeningspligten

kunne afskaffe dem så snart vi måtte få mulighed for at gøre det hvis og når

i regering eller i hvert fald når vi har et andet flertal

alt hvad vi foreslår vi sender ingen ubetalte regninger videre til næste generation hverken økonomisk eller klimamæssigt eller når det handler om at sikre at fattigdommen ikke

i forhold til det som regeringen har fremlagt og som jo er tæt knyttet til to tusind og fem og tyve plan som regeringen har

takter i det som regeringen har

set det er en befrielse at vi kommer op på de store nagler og får diskuteret nogle reformer der for alvor kan gøre en

vi synes vi er nødt til at kigge på

vi kan fremskynde vores pensionsreform når det er sådan at vi lever betydelig længere end det vi forudsatte da vi lavede aftalen

de mennesker der ikke kan blive på arbejdsmarkedet vi kommer til at skulle lave en betydelig bedre ordning end den vi har i dag for folk

og vi vil gerne gå længere og være mere ambitiøse end det regeringen lægger op til både når det handler om hvor lang tid vi skal blive på arbejdsmarkedet der vil vi gerne

men også når det handler om de mennesker der er nedslidte som vi vil foreslå får mulighed for uden hele den arbejdsprøvning som vi kender fra i dag at kunne træde af fem år før

få den løst nu også med nye ejendomsvurderinger på en måde så alle boligejere kan se sig selv

men vi skal omvendt heller ikke give en skattelettelse hvert eneste år

løst pso udfordringen vi så gerne en anden model end den regeringen har frem men vi går ind i

to områder hvor vi synes regeringen fejler

ikke finde ordet klima eller grønt et eneste sted hvordan kan statsministeren få sig selv til at stille sig op og sige at nu vil man gerne betænke den næste generation

man er optaget af at vores børn ikke skal have ubetalte regninger samtidig med at man gudhjælpemig fremlægger et forslag uden et eneste grønt initiativ uden en eneste anvisning på

og tredive og hvor man samtidig har den

det energiforlig som fem og halvfems procent af folketinget stod bag stik imod enhver parlamentarisk tradition og foreslå besparelser på syv

valgkamp det fatter jeg simpelt hen ikke

i hvert fald

udgangspunkt at regeringen står ved

indtil vi hører andet og andet vil også være uhørt men vi ønsker mere end det for vi ønsker ikke bare at stå på ryggen af det energiforlig vi alle sammen har indgået bortset fra liberal alliance

at komme videre også med en lang række grønne initiativer det er noget vi også kan leve af det er noget der hører med til at skabe vækst i hele danmark fordi mange af de arbejdspladser vi har på det

er i landdistrikterne så det er det ene område hvor der skal ske forbedringer

synes det klinger hult at regeringen vil lave en såkaldt pulje til uddannelse når man samtidig fastholder omprioriteringsbidraget på to procent alene i år

en forringelse på nul milliard kroner af uddannelsessektoren i danmark den her regering har ført til at hver tiende gymnasielærer i danmark bliver afskediget og det rammer jo ekstra hårdt på ungdomsuddannelserne i

derfor er det også for os radikale en

skaffe flere penge til uddannelserne vi vil gerne både rulle besparelserne tilbage

til vores børn og unge

phd som nogle siger så uddannelse og det grønne bliver helt afgørende pejlemærker for os både når det handler

handler om den næste generation

udfordringer men også

fantastiske potentialer skylder vi altså vores børn at klæde det danske samfund bedst muligt på til at imødegå udfordringerne og udnytte potentialerne det kalder på rettidig omhu og det kalder på at vi tør investere i fremtiden lad mig slutte med at sige

jeg besøger plejehjem og diskuterer

der når en senere alder i livet er at de tror på at deres børn og børnebørn går en god fremtid

at danskerne er klar til at give den generationsgave at vi os der kan os der ikke er nedslidte godt kan tage

hvis vi ved at vi så får råd

vil

at det

det radikale venstre så i være med til

jo men

så videre nogle ret

med en halv million kroner man kan ikke se isoleret på finanslovsforslaget

der bliver finansieret af de unge

en højere pensionsalder og dagpenge i stedet for overenskomstløn i

forringelse af boligydelsen og den grønne check og endelig

får forringet deres dagpenge kontanthjælp og pension

var det jo lige før man faldt i søvn af kedsomhed

til liberal alliance og så ellers et opgør med

su kan koste samfundet tre milliard kroner om året

at højere su giver studerende med baggrund i familier

at sikre et uændret serviceniveau

hvem skal så passe og pleje de mange flere ældre

falsk eller både og

kommer det os alle sammen til gode

rigeste får mest i kroner

det er borgerlig fordelingspolitik der er til at forstå

det viser beskæftigelsesministeriets egne tal

end ikke kan forestille os i dag

indkomstuligheden i verdens lande er nu på niveau med nitten ni og tyve

de teknologiske forandringer

uligheden hvis vi ikke gør noget

at vi ikke er alt for ulige

en fremtidsplan burde sikre os imod det og ikke

vi ikke bryder negativ social arv

er fuldstændig grundlæggende i fremtidens samfund

er via uddannelse opkvalificering og voksenuddannelse

mens en lille gruppe skummer fløden

sig den absolutte smertetærskel og det vil påvirke flygtningestrømme og den globale landbrugs og fødevareproduktion

fuldstændig fraværende i regeringens finanslovsudspil og i planen de afskaffer den grønne check og afskaffer psoen investeringer i grøn teknologi i klimatilpasning og grønne arbejdspladser

i såvel den private som den offentlige sektor uden asociale nedskæringer

sf vil gå en helt anden vej end venstre

fælles velfærd hvor venstre lægger op til en forringelse vi vil ikke mindst investere i uddannelse hvor venstre har lagt op til at skære ned midlerne til både uddannelse og

at styrke dansk økonomi på vi

grønne omstilling på skinner igen

gennem en fremsynet erhvervspolitik med fokus på det grønne område

vi synes det er et gode at vi har et uddannelsessystem hvor det ikke gør fra eller til på pengepungen

man kan få en

nedslidte ikke skal betale for massive skattelettelser til de bedst stillede

jeg alligevel rose regeringen for at komme

specielt på et tidspunkt som nu hvor tingene kommer til at ændre sig

to tusind og tolv

sker her

er glad for at vi nu konkret beskæftiger os med de ting der skaber værdi og vækst og finansiering af vores velfærdssamfund i fremtiden

konkret bud på hvordan regeringen ønsker at danmark skal se ud og hvordan det skal finansieres

god plan som dog på mange strækninger kunne være mere ambitiøs og på enkelte områder mangler nogle væsentlige

boligskatterne med finansloven for to tusind og seksten lykkedes det

fastfryse grundskylden dermed stoppede vi

i år derfor kan det altså godt lade sig gøre at sikre familierne

børnefamilierne og pensionisterne bliver beskattet af en indkomst som

har købt sit hus er det jo et sted hvor man vil være med sin familie hvor man måske har boet i

et hus man kan blive boende i derfor vil vi ikke betragte huset som et skatteobjekt fordi det er teknisk belejligt derfor handler det for os meget om mennesker

som har lyst til at sikre at man kan blive boende i det allervigtigste som man kommer til at opleve

nemlig at man får et hus en bolig en lejlighed til sig selv og sin familie derfor må jeg

at det også overraskede mig rigtig meget at sf i går spillede ud med at boligskatterne skulle stige med fem procent jeg synes vi skal afskaffe

boligskatterne helt jeg tror er mange folkepensionister og mange vælgere hos sf

lejlighed fordi sf vil have at skatten på

i forvejen betaler alle der bor i hus eller lejlighed

så man skal altså betale de

det er en af de væsentligste justeringer af vi skal have

få skabt noget ro og tryghed i maven

to år til uden at blive brandbeskattet

sit hus eller sin lejlighed

taget bedre fat i danmark som et konkurrencedygtigt land

vi har en meget lav vækst sammenlignet med

færre muligheder for at konkurrere færre

for at skabe arbejdspladser i danmark

flere muligheder i dansk økonomi vi taber til norge til sverige til uk

mange andre lande vi normalt sammenligner os med så hård og enkel er dommen fra world economic forums

ændret med reformer og politiske aftaler

og mindre velstand faktisk dræber den mere velstand end vi får ind i statskassen så vi betaler altså for

virker altså noget uforståeligt at vi påtvinger os selv

den i høj grad for mange partier handler om hvordan pengene skal fordeles

symptomatisk for mange af de debatter vi har om om fremtiden i danmark man

den måde lukker man sig ned og fører strudsepolitik og så bliver vi fattigere så mister vi arbejdspladser og

alle vil jo gerne være med til at dele gaver ud

med til at finansiere et bedre samfund det er væksten der

at de unge mennesker har nogle gode job at se frem til det er væksten der sikrer at det er attraktivt at investere i danmark og det betyder at arbejdspladserne

talerstol og siger det

der skal i sandhed gøres noget ved den manglende vækst

ikke lige til at komme igennem med det budskab kan vi også høre i debatten i dag

tager penge væk fra velfærd og penge væk fra folk som har brug for hjælp men hvad er kendsgerningerne hvis vi giver erhvervslivet nogle bedre vilkår

jo skabt arbejdspladser i danmark så kommer man fra overførsel til arbejde samtidig med at vi flytter pengene væk fra at give penge til

uddannelsessystem væksten betyder

vækst er en lettet skat på arbejde så man som familie får mulighed for selv at disponere vækst er tryghed vækst er jo også at vi kan finansiere en større politistyrke og

og når vi taler om at der er brug for at give erhvervslivet nogle bedre vilkår

at der kommer mere tryghed og flere muligheder den tillid vi nyder

i danmark er med til at gøre os til verdens bedste land vi kan stole på hinanden

det det også vigtigt at vi slår ned på alle de tendenser der er til parallelsamfund som ikke respekterer dansk lov

stenkast mod politiet i ghettoerne og jeg tænker på det der er værre radikalisering af unge den slags sager

derfor må de sager heller ikke være et spørgsmål om penge for de områder skal selvfølgelig prioriteres derfor lægger vi også op til flere penge til

politiet og forsvaret og efterretningstjenesten i forbindelse med den kommende

så vi får flere investeringer i danske virksomheder og en hel stribe andre forslag

venter os til gengæld ved vi også at hvis vi kan blive enige på kryds og tværs

ekstra gode resultater i sigte som kan finansiere

vi skal også sikre et tryggere danmark hvor dansk lov og ret gælder i hele landet og så skal vi sikre flere muligheder i dansk erhvervsliv gennem skattelettelser og dermed skabe flere job til danskerne jeg håber at vi i efteråret vil se det samarbejdende folkestyre fra

resultaterne der tæller vi er klar til at skabe de store resultater

at det er et ultimativt krav fra de

de ting

skal stilles bedre

den

og seksten

handler arbejdet i folketinget først og fremmest om de to og tredive områder som danmark varetager på vegne af grønland det handler om grønlændere i danmark og det handler om en lang række områder som der samarbejdes

fortsat er fokus på at udvikle og opdatere centrale sagsområder inden de på sigt skal hjemtages til grønland størst politisk indflydelse får vi vel at mærke ved at sidde med ved bordet det handler om politisk indflydelse og derfor er det afgørende at den viden og de stemmer som vi repræsenterer i rigsfællesskabet også høres i de forskellige forligsforhandlinger og ved kommende satspuljeforhandlinger indsatsen for grønlændere i danmark skal fastholdes og styrkes og det er positivt at der i finanslovsforslagets hovedprioriteringer fremhæves at der er afsat midler til inklusion

nytilkomne grønlændere også i årene

udløber i år og strategien som samler alle ressourcerne omkring den enkelte borger har vist rigtig gode resultater og derfor må det gode arbejde med strategien ikke stoppe nu det er i alles interesse at fortsætte dette arbejde på trods af at langt de fleste grønlændere i danmark er velfungerende viser forskellige undersøgelser også en overrepræsentation af grønlændere i de sociale statistikker kun halvdelen af

som strategien for socialt udsatte grønlændere dækker strategien bør fastholdes og bredes ud til flere byer ligesom regeringen bør indgå i dialog med kommunerne om en prioriteret indsats over for socialt udsatte grønlændere i danmark det er oplagt at man gør dette som en del af regeringens aftale med kl for handler vi ikke koster det os dyrere i sidste ende i finanslovsforslaget prioriteres faglig støtte til den igangværende indsats over for

udsatte børn og unge i grønland grønland har hjemtaget området og vi har i dag ansvaret for det og sådan skal det også være i fremtiden i de seneste år har der været en klarere erkendelse af at grønland er nødt til at gøre mere og det er glædeligt at man samarbejder om at finde nogle løsninger til gavn for børn og unge i grønland ved at støtte et styrket tilsyn på anbringelsesstederne skal man huske på at knap firs procent af de anbragte børn lever i plejefamilier hvorfor formålet også må være at styrke plejefamilierne som dagligt løfter en kæmpe samfundsopgave

inuit ataqatigiit tog tidligere på året initiativ til en høring om grønlændere i danmark her på christiansborg og ia lancerede i samme ombæring et politisk udspil udspil om det samme fra ia ønsker vi at sikre en øget social forebyggende indsats så flere grønlændere i danmark bliver en aktiv del af samfundet ligesom vi mener at der er behov for at vi nedbryder de fordomme som der er over for de mange grønlændere i danmark det gøres ved at sikre en større viden om hinanden i rigsfællesskabet og det gøres ved at sikre en øget dialog med grønlændere

fra inuit ataqatigiit vil stærkt opfordre regeringen til at styrke den arktiske dagsorden

arktiske diplomati i de kommende år de ekstra penge til

fælles arktisk diplomati vil falde på et meget tørt sted

indsatsen i forhold til udenrigspolitikken også prioriteres i forhold til grønland

i dag har færøske studerende mulighed for at tage deres dimittenddagpenge med til færøerne i op til tre måneder efter endt uddannelse det fremmer mulighederne for at få arbejde i sit hjemland og mulighederne bør også tilbydes til grønlandske dimittender det er uhensigtsmæssigt at der er grænsehindringer i rigsfællesskabet som tilmed kun gælder for en ud af tre parter i rigsfællesskabet de øvrige barrierer som der er i rigsfællesskabet de såkaldte grænsehindringer er identificeret og beskrevet i en såkaldt to do liste af regeringen og man bør arbejde på at fjerne de barrierer som der er da de er til daglig gene for borgerne i rigsfællesskabet et moderne rigsfællesskab kræver en løbende udvikling og på grønlandsudvalgets rejse i grønland her for nylig talte vi blandt andet med grønlands politi og grønlands politi gør opmærksom på at deres kommunikationsudstyr er forældet og skal

udskiftes inden for få år dansk politi kører med et moderne radiokommunikationsudstyr som højner kommunikationsmulighederne og dermed sikkerheden for vores politifolk et tidssvarende kommunikationsudstyr som dansk politi har vil koste fyrre million kroner

få udmøntet i grønland men det er nødvendigt for at kunne løse opgaverne i grønlands politi tilfredsstillende inden for politiet men også når man ser på andre områder som staten varetager er der urimelige lønforskelle i rigsfællesskabet vi ser det både i forhold til politibetjente vi ser det med anstaltsbetjente

og det bør der systematisk gøres op med rigsfællesskabets berettigelse ligger i en ligeværdighed og det ligger i et samarbejde

de positive tendenser som der er

det

få uddannet

at vi har evnen til at sætte os ind i hinandens synspunkter og behov med respekt for sprog kultur og historiske forskelle

fælles løsninger der til enhver tid skal sikre stadfæstelse af de lovgivningsmæssige definitioner

hvor man kan se markante forbedringer for hele rigsfællesskabet hvis regeringen ønsker at prioritere dette en langsigtet indsats

jeg glæder mig til at se midler afsat til denne langsigtede indsats fremover danske investeringer i grønlands infrastruktur er meget velkomne investeringer der kan være win win win for begge parter langt ind i fremtiden det kræver at begge parter vil hinanden

skabe noget sammen nye sejlruter nye erhverv og nye muligheder kan skabes sammen

forbedringer i den arktiske del af rigsfællesskabet sådan som det er anbefalet i både taksøerapporten og forsvarsministeriets arktiske rapport jeg kvitterer positivt for begge rapporter sikre søkort forbedret uddannelsesindsats på forsvarsområdet etablering af et tidssvarende og frivilligt beredskab indhentning af data

stigende trafikale udfordringer i de grønlandske farvande er noget der kræver

bedre rammer for et mere sikkert arktis grønlands vej til selvstændighed har resulteret i at flertallet i inatsisartut det grønlandske parlament støtter forslaget om

en grønlandsk forfatning her så jeg gerne et aktivt danmark som til enhver tid samarbejder

om mere selvbestemmelse

et forberedende forfatningsarbejde kunne være et godt eksempel på en fælles indsats og en fælles

og politisk sameksistens

et område som i rigtig mange år har trængt til væsentlige forbedringer politiets mulighed for at have fælles radiofoni vil være et naturligt tiltag som

men også effektivisere indsatsen og dermed øge retssikkerheden for landets borgere

grønlands politis ønskeliste i rigtig mange år lige løn og lige vilkår for

rigets politistyrke som alle er ansat af samme myndighed er et naturlig tiltag som står højt på prioriteringslisten mere end fjorten ud af tres bygder er uden lovens repræsentant i form af kommunefogeder et rigsfællesskab som sætter retssikkerheden i højsædet prioriterer også en fair sikkerhed

jeg håber regeringen vil se alvoren i

og afsætte midler til kommunefogedproblematikken i grønland at man ikke kan rekruttere kommunefogeder er ikke svaret svaret ligger i de rammebetingelser der kan skabe et godt fundament til at kunne bestride erhverv som kommunefoged politiets og samfundets indsats for at bekæmpe hash i grønland er meget vigtig lige så vigtigt er

derfor er det nødvendigt at politistyrken ved kysterne også får de fornødne ressourcer

udformes i et tæt samarbejde med den grønlandske regering

samt relevante parter i danmark med deltagelse af de grønlandske huse og de grønlandske studerendes organisation i danmark avalak

et velfungerende samfund respekterer hinandens sprogforskelle i alle henseender også på det åndelige plan det grønlandske samfund i danmark udgør mere end attentusind personer til dem er der én grønlandsksproget præst under den danske finanslov ønsket om mindst én præst mere

i rigtig mange år og dog er dette ønske aldrig blevet indfriet

nævnes at man via den grønlandske finanslov finansierer flere dansksprogede præster til at servicere den dansksprogede menighed i grønland som egentlig er langt mindre end den grønlandske menighed i danmark

folkekirken danner gode rammer for alle rigsfællesskabets borgere men men at kunne få lov til at høre sit eget sprog til

bryllupper barnedåb begravelser sjælesorg med videre er og vil altid være det bedste ovenikøbet et af rigsfællesskabets egne officielle sprog som burde have bedre betingelser kirkeministeren

gerne blive til en realitet fra to tusind og sytten finansloven

en disponering af arktis

indsats for at forbedre

investeringer og handel udadtil de danske ambassader der skal repræsentere hele kongeriget kan få en ny dynamisk tilgang til arktis ved at inkludere grønlændere i deres arbejde for at fremme den del af rigsfællesskabet kultur handels og informationsformidling i fællesskab via ambassaderne

et signal om en fælles indsats for at fremme arktis og dets muligheder

at alle borgere i rigsfællesskabet har det godt

sociale område langt de fleste grønlændere der er bosiddende i danmark

og velfungerende og bidrager

systemet til at komme videre i livet det har været nødvendigt

af satspuljemidler og baseret på strategien for udsatte grønlændere

det har givet kommunernes indsats et løft og ikke mindst har det resulteret i bedre rammebetingelser for den fælles indsats som er så god jeg så gerne at regeringen udviste vilje til at fortsætte denne ordning

femhundrede og tooghalvtreds

en milepæl på halvtredstusind

været rekordhøj over en lang periode og laksen

nu næsten halvdelen af eksporten

som står for en betydelig del af vores eksport og økonomiske vækst efterhånden har væksten i disse eksporterhverv også ført til en voksende

vækstraterne endnu højere og det har medført at arbejdsløsheden nu er nede på to

takten af offentlige investeringer så vi undgår en overophedning af økonomien vi har et pænt overskud på handelsbalancen men overskuddet på statsfinanserne er endnu beskedent med de rekordhøje laksepriser

rekordlav rente og en relativt

for der er ikke kun tryk på kedlerne i den

der efterspørges også mange offentlige tjenester

relativt mange yngre tilflyttere

er blevet fastfrosset så tilskuddet bliver stående på de seks hundrede og to og fyrre million

de næste år og vi skal ikke have flere det

vores økonomi så vores velfærd fuldt ud

og vi nærmer os

betaler nu henved halvfems procent af den færøske finanslov og bloktilskuddet udgør kun godt ti procent

gennem en positiv indstilling til samarbejdet om overtagelse

når vi for eksempel har overtaget person familie og

at tilpasse lovene til de særlige forhold som gør sig gældende hos os

for en udgift på omkring otte million kroner

og sige at arbejdet med hjemtagelsen af

og gerne vil kvittere for

og at man også her vil kvittere for et godt samarbejde til gengæld går det lidt mere

den baggrund give færøske myndigheder løbende indstillinger og mulige

på det udenrigspolitiske

om at løsne de snærende bånd i den udenrigspolitiske

ressourcer så vi fortsat

holde færøerne konkurrencedygtigt i

for egen velfærd og dermed også vores købekraft og den nyder

for hele otte og tyve procent af vores import kommer fra handel med

færøerne eller næsten to gange bloktilskuddet afhængigheden af eu som eksportmarked er blevet mindre i de senere

relativt ny udvikling som hænger sammen med et stort skred i eksporten fra dengang

sammen med andre nordiske og europæiske lande gennemførte en total embargo af

i to tusind og tretten og to tusind og fjorten

nordamerika rusland kina og og fjernøsten så eu

befolkning udviklede sig til

en farce men den historie tager vi op igen på et senere tidspunkt jeg må dog

universitet hejste et forkert flag den pågældende

jeg forstår derfor slet ikke at man så samtidig overvejer at nedskære

universitetsmiljø der beskæftiger sig med forskning og undervisning i færøsk på netop københavns universitet

end på vores hjemmebane i det hele taget har jeg meget svært ved at forstå hvorfor man også overvejer at forværre omstændighederne for den arnamagnæanske samling på københavns universitet som jo ikke bare er en historisk og filologisk

også et uvurderligt fundament under den nordiske kultur

skrifters betydning for den europæiske civilisation i samlingen findes også færøske skrifter af stor historisk betydning og hvis resultatet af disse nedskæringer bliver

vil jeg anbefale regeringens ansvarlige at udlevere

i tórshavn hvor de vil blive værdsat højt der er jo tale om en kulturarv som lyser op på samme vis som fyrtårnet

der har de kraftigste lyssignaler i hele nordeuropa nu ved jeg ikke om der er mere kaffe på finansministerens kande men jeg tager gerne en snak om de

været der hvis støtten fra danmark ikke var blevet beskåret så kraftigt virkeligheden er i hvert fald at færøernes bnp per indbygger aldrig har

været tilnærmelsesvis så stort som det er nu det kan selvfølgelig hurtigt gå nedad i en økonomi som er så

afhængig af levende ressourcer som den færøske

så er spørgsmålet bare om den siddende regering kan klare det sværeste opgave af alle når det gælder økonomisk politik nemlig at styre i gode tider at udjævne konjunkturerne i stedet for at forstærke dem det håber jeg går

er meget bevidst om at holde igen med det offentlige forbrug mens

i danmarks interesse for jo stærkere færøerne er økonomisk jo sundere bliver relationen mellem danmark og færøerne

til færøerne mange gange skygger for og skader andre dele af

rigsfællesskabet selvfølgelig også komme til udtryk det må

ses i finansloven det gør det og det gør det også i den færøske finanslov min

der bruges rigtig rigtig rigtig mange penge på færøerne til at lære børn og unge dansk både

i danmark er der desværre ikke så meget fokus på færøerne eller færøsk kultur i skolen

studere færøsk og færøske natur på højt niveau og meget tyder nu på at den stilling nedlægges som en

universitetet selv over sit budget men hvordan man disponerer afhænger også af de penge som bevilges her fra folketinget og man lytter jo også til de

det eneste der er styrker det således at færøsk og færøerne bliver stærkere i skolen end det har været både på højt niveau og

skal bruges seksten million kroner i to tusind og sytten

på besætning og indsættelse af en fregat i arktis

forsvarsministeriet i deres store rapport om om forsvarets opgave i arktis i fremtiden der skal først og fremmest patruljeres ved færøerne det er der behov for og det kvitterer jeg for det er en fin investering og

en nødvendig investering en anden post som jeg

den får knap ni og tres million kroner næste år hvoraf knap fire og tyve million

ikke se i finansloven at det er tilfældet igen i år det vil jeg gerne

gennem kulturelt og økonomisk samarbejde at vi skal styrke vores forhold i stedet for

får vi et godt forhold hvis vi satser mere på ydelserne

tryghed og ansvarlighed

lad mig begynde med det sidste ansvarlighed det er centralt for regeringen at de offentlige finanser er sunde og planlagt med afstand til budgetlovens underskudsgrænse på sidste års finanslov fik vi etableret en begyndende afstand til budgetlovens grænse regeringens forslag til finanslov for to tusind og sytten holder fast i den ansvarlige kurs og derfor fastholder vi at underskuddet ikke kommer over

procent af bnp i to tusind og sytten samtidig har vi med finanslovsforslaget og

og fem og tyve planen håndteret den investeringsudfordring som vi har arvet fra den tidligere regering og det er ansvarlig økonomisk politik

regeringen står samtidig for en fast stram og ansvarlig asylpolitik det har givet resultater og blandt andet derfor har vi set et markant fald i tilstrømningen til danmark i år udlændinge integrations og boligministeriet har nedjusteret skønnet for asylsøgere til titusind

årene frem det er en markant nedjustering i forhold til hvad vi forventede da vi lavede finanslov sidste år her forventede vi i alt femogtyvetusind asylsøgere i to tusind og seksten og femtentusind i to tusind og sytten

årene frem nedjusteringen betyder også at udlændingeudgifterne

er cirka tre milliard kroner lavere i to tusind og sytten i forhold til hvad vi havde forudsat på sidste års finanslov når vi har færre udgifter til asylansøgere i danmark

frigør vi penge som vi kan bruge på andre områder for det første kan vi hjælpe mere i flygtningenes nærområder vi opprioriterer indsatsen i nærområderne med i alt en milliard kroner i to tusind og seksten og og sytten så den udgør i alt fire

milliard kroner det er det højeste beløb nogen

dansk regering har afsat til nærområdeindsatsen på en finanslov midlerne vil for eksempel blive brugt til nærområdeindsats i syrien og dets nabolande vi kan altså hjælpe flere flygtninge i deres nærområde fordi der er kommet færre til danmark for det andet er der plads til at vi styrker kernevelfærden og afsætter penge til at øge trygheden og sikkerheden i danmark regeringens prioriteringer på

årets finanslov er klare flere penge til kernevelfærd og flere penge til at sikre at danmark er et sikkert og trygt land finanslovsforslaget indeholder et markant løft af vores kernevelfærd som regeringen styrker med en milliard kroner alene i to tusind og sytten pengene skal blandt andet gå til

bedre kræftbehandling her indfrier vi regeringens løfte om en ambitiøs kræftplan

milliard kroner til området det kommer oven i

afsatte midler kræftområdet er dermed løftet

milliard kroner frem mod

vi vil sikre mere livskvalitet for de ældre på plejehjemmene i form af klippekort som de ældre frit kan vælge hvordan de vil bruge vi afsætter godt syv hundrede million kroner til klippekortordningen frem til

de ældre kan bruge på en tur til frisøren ledsagelse til et barnebarns bryllup eller til at være vært

at der ikke er nogen hurtige eller lette løsninger det bliver et langt sejt træk for at få vores skattevæsen

op at køre igen i alt løfter vi bevillingerne til skat med knap syv milliard kroner frem mod

og tyve pengene skal gå til at opbygge et velfungerende system inden for ejendomsvurderinger

og samtidig styrker vi den grundlæggende drift det er vigtigt at vi giver skat ro og de økonomiske rammer til at genoprette driften på centrale arbejdsområder og det er det vi gør nu udover en markant styrkelse af kernevelfærden vil regeringen også styrke indsatsen over for nogle af de mest sårbare i vores samfund regeringen ønsker en bedre

veteranindsats vores veteraner skal have ordentlig behandling det skylder vi dem vi vil styrke indsatsen mod mobning blandt børn og unge og vi sætter penge af til at hjælpe de grønlandske medborgere der har det særlig svært endelig vil vi skabe tryggere rammer på botilbud så de ansatte ikke skal arbejde med frygten for vold konstant summende i baghovedet så lad mig opsummere regeringen har fremlagt et ansvarligt finanslovsforslag hvor vi viser at regeringen er villig til

at prioritere inden for en sund økonomisk ramme regeringen har jo så fremlagt en helhedsplan for danmark selv om dansk

er det ikke en selvfølgelighed at det fortsætter der er skyer på himlen vi har oplevet brexit afstemningen i england som jo på sigt kan give betydelige vanskeligheder vi oplever en valgkamp i usa

handler om hvordan man begrænser frihandelen i verden italienske banker klarer ikke rigtig stresstestene og putin fører krig i

ukraine og truer de baltiske lande så har vi syrien vi har isil og vi har terror i frankrig belgien og tyskland vi må ruste dansk økonomi for det er der ikke andre der gør for os vi har en række udfordringer i danmark vi har en for lav produktivitetsudvikling vi har for mange på overførselsindkomster altså i alderen atten til fem og tres år vi skal sørge for at det kan betale sig at arbejde vi oplever også at de offentlige finanser er under pres den lave oliepris koster os mange mange

i gode indtægter og samtidig er vi jo presset på

udgiftssiden vi har en demografisk udfordring vi bliver flere ældre og der er færre unge der kommer ind på arbejdsmarkedet i de kommende år og det tager fart efter

kan også se at det ikke er alle danskere der har en pensionsopsparing

til alderdommen det foreslår vi jo også at vi i fællesskab begynder

gøre noget ved vi har problemer med sammenspillet mellem

og politiets efterretningstjeneste så vi kan være trygge så vi også kan løfte kvaliteten i uddannelserne så vi kan sikre at alle danskere får en opsparing til alderdommen og så vi kan sikre at vi ikke får flere asylansøgere

integrere alt dette kan man jo ikke få uden penge og penge får vi kun når virksomheder producerer og sælger når borgerne er i arbejde og betaler skat til fællesskabet skaber vi ikke en dynamisk økonomi bliver der ikke plads til alt det gode som vi gerne vil

vi haft en lang debat i dag jeg tror måske at de mennesker som har fulgt debatten sidder tilbage med fornemmelsen af at der vist ikke er noget vi kan blive enige om i denne sal det nægter jeg at tro skulle være tilfældet og jeg vil gerne kvittere

ordførere som har vedkendt sig at danmark er udfordret på en række punkter vi skal nu i gang med forhandlingerne om finansloven for to tusind og sytten og helhedsplanen for danmark jeg vil lægge alle kræfter i opgaven og ser frem til vore forhandlinger så vi kan finde nogle holdbare løsninger på danmarks udfordringer nu har alle partier lagt deres tanker frem her i folketingssalen i dag

reducere

noget

og

vi

offentlige forbrug

vi ser

det nye ejendomsvurderingssystem som

vi diskuteret vi konstruktiv vis indtil regeringen besluttede at nu skulle vi ikke forhandle længere

bare for helt at afkræfte det billede

i står uimodsagt

har taget ordet til en anden runde her efter en lang dags debat

lejligheden til også at påpege en række andre eksempler på usandheder og misinformation som har præget ikke bare debatten

tiden efter at helhedsplanen blev lanceret

misinformation som er blevet spredt til danskerne

der skal have skattelettelser

usandt om konsekvenserne af ens politik og det mener jeg at statsministeren har gjort og det mener jeg at finansministeren har gjort og det mener jeg at regeringen har gjort i de her uger

bare give nogle eksempler

at de skattelettelser som skulle gives ikke ville omfatte mangemillionæren

se frem til en stor skattelettelse over tyvetusind kroner

men nu er også langt færre mennesker

er højtlønnede og som dermed skal deles om de penge man bruger så igen

udtryk for manipulation og en fordrejning af virkeligheden

og det viser de tørre tal jo også vi kan

at en dansker som tjener over en million kr får ti gange så meget i skattelettelse som kasseassistenten eller håndværkeren

og ros til til liberal alliance for at være ærlige om deres politik at det er værdipolitik

men det ville også klæde regeringspartiet

give et andet eksempel når man går ind på regeringens nye hjemmeside

indkomst med omkring tre hundrede kroner

pensionisterne både folkepensionisterne og førtidspensionisterne vil få

deres indkomst hvis planen vedtages fordi det grønne bundfradrag skæres væk deres skat bliver

fordi deres ydelse bliver nedreguleret

regeringen lavet noget talmagi om at hvis de giver virksomhederne skattelettelser

pensionisterne alligevel engang i fremtiden gå i plus

prognoser for fremtiden

som folkepensionist betale sin husleje for eller betale julegaver til børnebørnene for så igen

fortæl at det er førtidspensionisterne

ledige der skal have hævet skatten for at betale for skattelettelser til dem der tjener mest

om usandheder vi kan se af regeringens egne tal at de penge man afsætter til velfærd ikke engang er nok til at følge med det man kalder det demografiske pres

at vores velfærdssamfund skal se anderledes ud end i dag

en række andre eksempler men det tillader tiden ikke

den samme regering overhovedet sidder på regeringsmagten i dag

mange der taler om et valg her til efteråret og det ville måske egentlig også være det mest rigtige og det mest ærlige for det ville betyde at danskerne faktisk fik lov til at sætte deres kryds på et oplyst grundlag nu hvor venstre har fortalt alt det de ikke ville fortælle før valget